jeg skal allerede nu bede om at man dæmper samtalerne i salen vi har en lang dagsorden foran os fra medlemmer af folketinget louise schack elholm og nanna westerby der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at de fra og med den attende december to

og ti atter kan give møde i tinget peter madsens og peter westermanns hverv som midlertidige medlemmer af folketinget ophører fra nævnte dato

per clausen fra enhedslisten for at få mulighed for at gå op og forklare lidt om hvad dansk folkepartis holdning til det her lovforslag er

at det implicit ligger i lovgivningen at det selvfølgelig er andengenerationsbiobrændsel

det betyder ganske rigtigt som herre per clausen siger at det vil komme landbruget til gode selv om herre per clausen synes det er noget ganske forfærdeligt noget at vi

landbruget ved at vi anvender

er jo godt i gang allerede nu ved det store testanlæg som dong har i kalundborg hvor de allerede har produceret over fem million

bioætanol der er solgt til statoil og som kommer

er faktisk et eu direktiv

men også for at pointere at det her direktiv er bedre end ingenting hvis ikke vi havde haft en europæisk debat om biobrændstoffer af anden generation

danmark er bagud på det her område som på så mange andre områder og hvis ikke eu var med til at sætte debatten på hele det her område risikerede vi at danmark ikke var med den diskussion som bliver rejst i dag er for os at se en helt afgørende diskussion

holder for nogen nærmere undersøgelse at fødevarer bliver omdannet til biobrændstoffer eller at produktionen af biobrændstoffer fortrænger fødevareproduktion fra sparsom landbrugsjord

er det meget afgørende hele tiden at skubbe på med at biobrændstoffer må være af anden generation og at biobrændstoffer må være

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

slutter for stemte en hundrede og ti imod stemte

da det ikke

der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse og der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

stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse og der kan stemmes nu

afstemningen slutter for stemte syv og halvtreds imod stemte en og halvtreds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

afstemningen slutter

afstemningen slutter for stemte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

stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse og der kan stemmes nu

afstemningen slutter for stemte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

stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse

bekræfte at det der er tale om her er at man fjerner en positiv særbehandling til udlændinge der har fået asylstatus og sidestiller dem med danske statsborgere jeg synes det er rigtig godt at vi kan få en

slutter for stemte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

afstemningen slutter for stemte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

afstemningen slutter for stemte

er ikke stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale

gennemførte daværende beskæftigelsesminister claus hjort frederiksen et forsøg med de sygemeldte kaldet aktive hurtigere tilbage for at finde ud af om aktivering og tidlig indsats virker vi havde dengang mange diskussioner om lovligheden af forsøget svaret fik vi aldrig for inden forsøget var afsluttet ophøjede ministeren forsøget til lov uden at afvente resultatet af forsøget i den forløbne tid har vi hørt mange historier om mærkelige kurser og massetilmelding til aktiviteter der ikke tog hensyn til den enkelte syge nu er der så kommet en rapport

evaluering af forsøget som er én lang kritik af de aktiviteter der er foregået jeg ved ikke om ministeren har læst evalueringen

hvert fald ikke sådan da vi holdt samrådet i sidste uge

har i hvert fald besluttet at indsatsen for at få de syge tilbage på arbejdsmarkedet skal foregå på en anden måde det skal være virksomhedsrettet aktivering med ordinær uddannelse der giver kommunen høj refusion

tredive procent refusion uden at sige for meget

vi vil komme til at se et nyt regime der er fuldstændig lige så rigidt som det gamle uden fokus på den syge men med fuld fokus på kommunens økonomi jeg ved godt at jeg taler for døve borgerlige ører her i salen

skal ikke afholde mig fra at bruge denne lejlighed til endnu en gang at opfordre til at gøre tingene anderledes socialdemokratiet tror på at det giver god mening at tage udgangspunkt i den enkelte

ikke udtale mig om kundskaberne i regning i venstre men

skal til at stemme om lige om lidt

man flytter penge fra det nordjyske område til hørsholm og i givet fald hvorfor gør man så det hvorfor straffer man områder hvor

kommunalisere den privatisere

taber over hundrede

har hun nemlig undladt at gøre indtil nu

ministeren har også svaret udvalget at det er rigtigt nok at det koster kommunerne penge

og andre gode nordjyske kommuner skal betale penge til hørsholm

få en fornuftig forklaring på det hvorfor har man valgt at skrue det her sådan sammen hvordan kan det være at

dansk folkeparti der også står bag det her synes at det er glimrende at rige nordsjællandske kommuner der har en lav ledighed skal

de kommuner der har en høj ledighed hvordan kan det være ministeren siger at aalborg kommune

der får kompensation skal bidrage mere end kompensationen giver og derfor er tabet i to tusind og elleve seks og tyve

så det er ganske rigtigt at ministeren med det her lovforslag med dansk folkepartis støtte flytter hundredvis af millioner kroner fra fattige kommuner der har en høj ledighed til kommuner der

har mere polstring og har en lavere ledighed end gennemsnittet det er da simpelt hen den mest skøre konstruktion jeg nogen sinde har hørt om

i to tusind og otte og ni da tingene blev kommunaliseret og sagde at nu giver man staten en mulighed for at skrue på

om lindø værftet lukker om man diesel lukker

det er de jo ikke herre over de er sat i verden for at klare de kommunale kerneopgaver og kan ikke gøre

ønsker nogen at udtale sig

lovforslag det ældre sagen giver udtryk for

landets folkepensionister der kommer i klemme hvis det her lovforslag bliver vedtaget det ældre sagen giver udtryk for

vil rigtig mange folkepensionister komme i klemme ældre sagen giver udtryk for at det er op imod halvdelen af ældre over fem og tres år der ikke har internet på deres bopæl så ældre sagen bruger altså dagen i dag til at sende det klare signal blandt andet til dansk folkeparti at det er sidste chance for at få lavet det her om

af flere elementer i det her forslag vi prøvede måske forgæves ja det ser sådan ud for der er ikke rigtig nogen fra regeringen der lytter at sende det klare signal at

noget hastværk i det her forslag regeringen gav udtryk for at der er penge at spare på det her område men vi havde forleden

jørgen grønnegård christensen gav udtryk for at det her forslag er et udtryk for fugle på taget det er altså meget meget tvivlsomt om der er de penge at spare som man lægger op til ved at lave den her centralisering af den objektive sagsbehandling forsker

gav udtryk for at hans vurdering

måske vil tjene flere penge på de stakkels mennesker der ikke får deres lovbestemte folkepension der ikke får deres lovbestemte boligsikring end man vil tjene

og kun uvis besparelse administrativt på måske halvanden procent hvor mange kan forestille sig en stor koncern en stor virksomhed som ville foretage så voldsomme ændringer af deres struktur og organisation

udsigt til så beskeden en administrativ besparelse og hvis det så også var sådan

i løbet af behandlingen af det her lovforslag er blevet tydeligt at der er så meget usikkerhed

sagsbehandling og deres ret til

komme under pres for man risikerer som også eksperterne gav udtryk for

er det hos kommunens borgerservice man risikerer altså ikke at få fuld oplysning om de rettigheder man har man risikerer at

to stole så der er altså det økonomiske hvor det er stærkt tvivlsomt om man rent faktisk kan få den her besparelse og der er borgernes ve og vel

risikerer at borgere der har behov for den her hjælp

så er der sidst men ikke mindst medarbejdernes situation

op til at der er medarbejdere der skal flytte op til flere hundrede kilometer for at være i de her nye centrale centre under udbetaling danmark det vil være en katastrofe for mange af de familier som er involveret i det men det gør det altså også usikkert om der fremover vil være kvalificeret arbejdskraft til at løse de opgaver som skal løses her der er så meget der taler for at udskyde det her lovforslag der er så meget der taler for at få tænkt sig ordentligt om inden man haster det her igennem man har selv fra regeringens side sagt

kan være klar med et nyt it system eller det

senere færdigt og alligevel

man til at implementere det nye udbetaling danmark fra to tusind og tolv der er udsigt til en gentagelse af hele skandalen om tinglysningen og her skal vi være opmærksomme på

forsøge endnu en gang at appellere til den sunde fornuft det er den fornuft der tilsiger

når noget lyder for godt til at være sandt så er det det formentlig også

man får høringssvar og når man får indlæg fra en høring der siger at det er tvivlsomt om besparelsen er der og

egner sig til at have delt myndighed så er

hvor man først laver en konstruktion uden at man har indholdet på plads

er nødt til at holde fast i en aftale man en gang har lavet på trods af alle de gode argumenter der kommer frem en gang til det er ikke klædeligt det er ikke særlig fornuftigt

her er

fugle på taget

konference

herre erling bonnesen

man vil gennemtrumfe at her ordning så hurtigt uden at have styr på den kommer til at fungere jeg synes ikke det

vi rent faktisk kan få debatten

få nogen høringer

ser ud til at blive meget store problemer men man lytter overhovedet fra regeringspartiernes side lader det til så jeg håber at

på de afgørelser for de må ikke snakke med dem der

andre steder i den offentlige forvaltning

alle andre steder har man mulighed for at kontakt med den myndighed som faktisk har truffet en afgørelse

jeg har i mit arbejde som advokat også haft en del at gøre med pensionister de får altså nye udbetalingsmeddelelser hele tiden

man har behov for at få forklaret hvorfor de ser sådan ud er det nogen oplysninger

mangler eller hvad er det der er galt det er altså et kæmpe problem hvis man som

overhovedet ikke må have kontakt med dem der sidder og træffer afgørelserne

kan komme i kontakt med myndigheden det er det ene problem det andet problem er

til at fungere når man overflytter det den høring vi havde

at lave det kommer formentlig først i to tusind og femten

så lad os da bruge tiden indtil det it system ligger klart til at finde ud af

hvordan sikrer vi så at der er de kvalificerede ansatte til at løfte opgaven

at vi fik løfter fra den daværende justitsminister om at det ville man først gennemføre når det var hundrede tyve procent sikkert at det ville virke fra dag et fordi det var så store pengebeløb det drejede sig om men det kom jo ikke til at virke fra dag et ved det nye system som regeringen og dansk folkeparti vil indføre her

sikre på at folk får deres folkepension deres boligstøtte

vi kan spare på administration

fulgte debatten om kommunalreformen for nogle år tilbage måske vil undre sig lidt over

lovforslag om udbetaling danmark som er en ny landsdækkende myndighed ikke stat ikke kommunal men sådan et eller andet sted

gribe udbetalingen af diverse ydelser an på det mener vi ikke man kan afvise på det foreliggende grundlag men til gengæld må man sige at

er rejst så mange og betydelige usikkerhedsmomenter i det

skal hastes igennem folketinget her på den sidste

det der er helt centralt her er jo at det er folks livsgrundlag vi taler om det er det de

helt afgørende at man ikke sætter sådan et skib i søen uden at vide

har tænkt sig at navigere igennem det her farvand og når man så læser de svar der er givet

her der er en række usikkerheder om

vil tilrettelægge administrationen af det

ikke er lykkedes ministeren at give et svar på hvor

klage hvis de er utilfredse med den afgørelse der træffes i udbetaling danmark jeg ved ikke om herre erling bonnesen er

klogere og kan give svaret i dag men som jeg læser svaret på spørgsmålet

og halvtreds imod stemte en

et ændringsforslag som angår den del af lovforslaget som handler om indførelse af kropsscannere vi har

og det tror jeg er konstateret og eftervist mange gange med en regering der er ekstremt regelproducerende

også regler for reglernes egen skyld det handler om at give en hjemmel til

i den personlige integritet og når det gør det er

en beslutning træffes på et oplyst grundlag

en bemyndigelseshjemmel alene gives hvis der er tryghed omkring for eksempel sundhed

er det sådan at det

at der er en række amerikanske forskere som advarer mod at scannere øger risikoen for hudkræft det gælder især hos børn der er usikkerhed om hvordan det her vil påvirke de gravide som måtte blive udsat for scanningen og statsministeren kender ifølge sit svar på et af spørgsmålene spørgsmål otte og tredive ikke til undersøgelserne og forholder sig ikke til dem men svarer skat er i øjeblikket ved at indhente lægefaglig dokumentation for at udstyret

kan give den ønskede billedkvalitet det sker hos dansk radiologisk selskab og skat kan ikke oplyse hvornår man forventer at det her svar foreligger man ved med andre ord ikke noget som helst om

etiske element nemlig den diskussion man har behov for at have når man foretager sådan en

det tror jeg alle i folketing vil være enige om at det vil være en almindelig blufærdighedskrænkelse hvis man tager tøjet af folk hvis man gør det

er det det selvfølgelig også den problematik den sikkerhed omkring det har man ikke forholdt sig til i forbindelse med behandlingen af lovforslaget selv om vi har prøvet at påpege det

hvad indkøbspriserne er hvad anvendelsen er hvad koster det egentlig at skifte over til at anvende de her kropsscannere

blev fremført at det her vil være effektivt

det man glemmer er at hvis man skal anvende

kropsscanner skal der være fire uddannede toldere til stede nemlig to kvindelige toldere og to mandlige toldere fordi der jo skal være to mænd til at holde øje med scanningen når det er en mand der bliver scannet og to kvinder til at holde øje med scanningen når det er en kvinde der bliver scannet det vil sige at der skal være fire toldere på arbejde hele tiden alene for at kunne gennemføre de her

en betydelig mandskabsressource der skal bindes i det oven i det kommer så at erfaringer fra holland viser at tidsforbruget på kropsscanninger er væsentlig større end tidsforbruget er på de undersøgelser som der sker i øjeblikket hvilket jo også giver yderligere driftsudgifter så der er usikkerhed på sundheden

at give den her hjemmel på sikkerheden på det etiske på økonomien og på anvendelsen derfor foreslog vi fra oppositionens side at man lod være med at lave regler bare for reglernes egen skyld men at man sagde lad os nu få undersøgt de her forhold lad os nu vente med at give den bemyndigelseshjemmel til vi ved

et ekstra tjek

har slugt emballage med narkotiske stoffer med henblik på indsmugling

man skal kunne vælge en blufærdighedskrænkelse jeg frit valg til en blufærdighedskrænkelse

frit valg til en blufærdighedskrænkelse af børn

er det frie valg så siger jeg bare

selv der er mange andre steder hvor vi jo gerne arbejder aktivt for at fremme det frie valg men lige i

frit valg til en blufærdighedskrænkelse tror jeg

foranlediget til at tage ordet som ordfører fordi der tidligere i dag har været en debat om at hvis man stiller spørgsmål til dem der holder deres ordførertaler skal man også

det er en dejlig debat at have jeg må sige at dem der stemmer nej til det her lovforslag

lovforslaget er jo at lave en effektiv kontrol ved vores ydre grænser blandt andet i lufthavne

et ønske frem om en hjemmel til at

nogle kropsscannere til at lave

den kontrol mere effektivt end den foregår i dag og i øvrigt mindre intimiderende for de personer det går ud over det skulle man jo tro

var et ønske som alle kunne bakke op særlig

gøre deres arbejde godt nok og kritiserer at der ikke er sat nok ressourcer af

at kontrollen er for lempelig nu beder skat

mere effektiv så kan det heller ikke lade sig gøre man må jo vælge et af de to synspunkter

synes man at kontrollen er tilfredsstillende med de nuværende muligheder eller

det fair nok alt andet er dybt dobbeltmoralsk at sige at der kan være nogle aspekter som skal undersøges i den her sag og

bodyscannere kropsscannere vi skal have i danmark og en forsikring om at der selvfølgelig

nogle sundhedsmæssige risici hverken for den rejsende som vil gå igennem bodyscanneren

det personale som vil benytte sig af den i øvrigt er det oplyst

udsætter folk for en langt større stråling end de her bodyscannere

fru ellen trane nørby

er mindre intimiderende at man kan have et frit valg om at benytte sig af en bodyscanner i stedet for at der skal være en tolder som foretager den undersøgelse af en

mål i sig selv men her ved vi bare at ansatte ville være en gevinst vi ved også at de forudsætninger der skulle til for at foretage effektiviseringer nemlig først og fremmest en implementering af nye it systemer ikke er på plads

at

er vi betænkelige ved vi stemmer for lovforslaget som helhed

skatteministeren en bemyndigelse til

scannere

forslaget at skatteministeren faktisk vil udnytte sin bemyndigelse tværtimod siger skatteministeren i forskellige svar at der er uafklarede spørgsmål og det er der også der er uafklarede spørgsmål om sundhedsproblemer der er uafklarede spørgsmål om hvilken teknologi

der er uafklarede spørgsmål om omkostningerne ved at anvende

ikke mindst fordi der er uafklarede spørgsmål om bemandingen af disse scannere endvidere er det sådan at

kunne være retningsgivende for anvendelsen af disse scannere europa parlamentet har haft ophidsede debatter om

at udarbejde nogle retningslinjer i usa er der en omfattende diskussion om anvendelse af disse scannere derfor er det synes jeg fornuftigt nok at folketinget siger

det er muligt at få en bemyndigelse når

teknologi der skal anvendes hvilke sundhedsmæssige problemer der er ved anvendelsen kom til folketinget når disse beslutninger er truffet og bed så om at få en bemyndigelse eller kom til folketinget og bed om at få lov til at iværksætte en forsøgsordning det ville da være helt naturligt med så mange uafklarede spørgsmål men nej

så vil ministeren komme til folketingets skatteudvalg og redegøre for de ting der er uafklarede i dag

ville være helt på sin plads at ministeren gav et sådant tilsagn

afstemningen slutter for lovforslaget stemte en hundrede og

afstemningen slutter for lovforslaget stemte en hundrede og

afstemningen slutter for lovforslaget stemte en hundrede og

afstemningen slutter for lovforslaget stemte

der er ingen der beder om ordet

afstemningen slutter for lovforslaget stemte

i eu har vi fri bevægelighed og vi kan for eksempel få en

efter meget meget kort tid har

år før man har fuld ret til børnefamilieydelse det synes vi

synes det er uheldigt dansk flygtningehjælp har

som de har afsendt den sjette december og som desværre

gennemførelse af dette lovforslag dels kan der opstå problemer i forhold til eu retten

opstå problemer i forhold til flygtningekonventionen

siges det ret tydeligt at lovforslagets gennemførelse vil være i strid med flygtningekonventionen

en del af lovgiverens argumentation for at indførelse af starthjælp i to tusind og to ikke var i strid med flygtningekonventionen der er her rejst

er tilstrækkeligt til at det radikale venstre ikke kan stemme for forslaget jeg så i går at regeringen

gøre et stort anslag mod fattigdommen og det

da kun hilse velkommen men jeg forstår

skaffe sig nogle flere før man tager fat dernæst kommer at lovforslaget her

foretage følgende regnestykke det koster otte og tyve million kroner i udviklingsomkostninger til it og andet at gennemføre dette optjeningsprincip

inklusive forrentningen af de otte og tyve million

og når ordningen så er fuldt indkørt og kommunernes sagsbehandlere er instrueret og edb systemerne er på plads sparer man på årsbasis et sted mellem fem og tyve og tredive million kroner ud af et samlet beløb til børnefamilieydelse på fjorten

med social dumping det er

stort samfundsproblem at der er firmaer der henter arbejdskraft hertil og bruger dem

løn og arbejdsvilkårene der er mennesker der bliver groft udnyttet det er selvfølgelig et problem for de mennesker det er også et problem for de danske løn

bliver ansat fordi de skal have danske løn og arbejdsvilkår og det er et stort problem for samfundet fordi det er med til at undergrave vores samfund når man presser løn og

og det er med til at undergrave samfundet når der ikke bliver betalt skat og moms

desværre har været utrolig svært at få regeringen og dansk folkeparti til at tage de redskaber i brug der for alvor kunne hjælpe hvis man for alvor begyndte at sige at de arbejdsgivere der henter folk hertil på den måde

ordentlige danske løn og arbejdsvilkår at der blev betalt skat og moms

at politi skat og andre myndigheder for alvor begyndte at bruge ressourcer på det

sikre at fagforeningerne havde ret til at komme ind på arbejdspladserne og tjekke forholdene og så videre der er mange ting man kunne gøre hvis man virkelig for alvor var optaget af at løse det meget alvorlige samfundsproblem vi har

i forhold til det alvorlige problem så går man ind og giver sig til at undergrave en anden del af vores velfærd

det som selve vores velfærd er grundlagt på nemlig at vi

indføre optjeningsprincipper som så også skal gælde for flygtninge der intet har med problemet med social dumping at gøre

afstemningen slutter for lovforslaget stemte

brug for kloge hoveder og dygtige medarbejdere ikke kun dem med dansk bopæl men også personer udefra specialiseret arbejdskraft fra udlandet bringer ny viden til danmark flere kompetencer

men undrer mig som jeg også gjorde

den socialdemokratiske ordfører herre nick hækkerup fremførte holdningen det her lovforslag under førstebehandlingen

man fremlagde jo fra socialdemokraternes side et skatteudspil hvor man lagde vægt på at der skulle være en millionærskat altså en marginalskat på seks procent for dem som tjente over en

arbejdskraft fra udlandet og jeg kvitterer for at man er blevet klogere og håber så

altså det ordføreren lige har stået og sagt er sludder og det kan dokumenteres der foreligger undersøgelser fra og dem kan man jo ikke anklage for at være røde lejesvende dansk industri

foreligger undersøgelser fra andre organisationer som simpelt hen viser at når unge danske mennesker ønsker at søge job i udlandet

er det ikke en flugt fra de høje marginalskatter i danmark

så bliver nødt til at sige hvad er det så for nogle afgifter den her familie med børnene i øvrigt skal betale og regner man dem ind

skattelettelsen være helt marginal i modsætning